af peter christensen john dyrby paulsen

tilfældet og så kan vi gå til afstemning

jeg får at vi lige skal have flyttet en person

er nadeem farooq flyttet og vi kan gå til

spørgsmål jeg husker tydeligt at

vi ved førstebehandlingen sagde at nu så vi frem

svaret på spørgsmålene vi har også kunnet følge hvordan det ser ud i pressen og man

det virker som om regeringen er låst fuldstændig fast i et jerngreb af af

var noget de mente

at regeringen ikke

ordentlig lovbehandling det vi ser her den måde som partierne bliver behandlet

bliver behandlet på er ikke i orden finansministeren det vi kan se er jo at

både ovre hos finansministeren

og nu står vi i dag ved andenbehandlingen det er ikke i orden

at fru johanne schmidt nielsen var ude at sige vores udgangspunkt har jo været at vi mente

det vil sige at dagen efter kommunevalget viser det sig at nu kommer der måske lidt mere ramasjang i forhandlingerne om finansloven det virker som om finansministeren har været låst af at enhedslisten har skullet føre sig frem

usandheder i forhold til hvad det er der kommer igennem i en finanslov men det bliver ret interessant for nogle af de ting som enhedslisten er kommet med

ret interessante det er faktisk noget som vil give nogle forbedringer på velfærdsområdet og det bliver meget interessant om de så også kommer igennem

det har været et skuespil hvor hele folketinget og regeringen har været i enhedslistens vold jeg vil bare sige til finansministeren at det her forløb forventer vi så sandelig ikke at se en gang til

det er vores budget som vi skal arbejde med fremover og det er desværre kedeligt at det er enhedslisten der styrer

fem tusind kroner for mindre forseelser femtentusind kroner for alvorlige forseelser og femogtredivetusind kroner for meget alvorlige forseelser ved særligt skærpende omstændigheder kan bøderne overstige femogtredivetusind

ved ulovlig kørsel gennem længere tid eller når der er tale om gentagne overtrædelser de nuværende bødesatser ligger på mellem tusind kroner og femogtyvetusind kroner venstre kan ikke støtte en sådan skærpelse

ude på de danske veje for det første

hævet markant så sent som i to tusind og tolv venstre undrer sig over at regeringen vil hæve satserne igen allerede nu frem for at

lade de nye bøder få lov til at virke i praksis i en rimelig tid vi har ikke set bevis for at de danske lastbilvognmænd eller busvognmænd i det seneste halvandet år har brudt loven i forøget omfang og hvorfor så denne nye straffeaktion vognmænd skal naturligvis overholde love og regler så vi har en fair konkurrence og sikkerhed på vejene men jeg forstår ikke behovet for at hæve hele bødeniveauet så kort tid efter den seneste skærpelse det rammer simpelt hen ved siden af skiven for det andet mener venstre at de

bødesatser er helt ude af proportioner i forhold til de konkrete forseelser vi savner en ekstra kategori af sanktioner i de tilfælde hvor en vognmand eller en chauffør utilsigtet kommer til at begå en bagatelagtig forseelse

en tilrettevisning eller en lille bøde på for eksempel tusind kroner for det tredje rammer regeringen ved siden af i forhold til målet om at forebygge ulovlig cabotagekørsel venstre vil også bekæmpe ulovlig cabotagekørsel men det skal ske ved at risikoen for at blive afsløret ved en af vejkontrollerne bliver stor vi hilser det derfor velkommen at politiets vejkontroller er blevet styrket de seneste år og det ser ud til at have en afskrækkende effekt eksempelvis er det kun en forsvindende lille del på omkring to procent af de kontrollerede lastvogne

de to procent inkluderer vel at mærke

det har vi ikke noget sikker statistik på men spørgsmålet melder sig hvorfor nu hæve bøderne dramatisk igen frem for at lade de skærpede vejkontroller have deres virkning

generelle hævelse af bøderne i særlig grad vil ramme danske lastbilvognmænd og danske busvognmænd det kan ikke undre nogen at der i høringssvarene spores en dyb skepsis over for lovforslaget eksempelvis er det komplet uforståeligt for de danske busvognmænd at de som en

forøgelse af bøderne på helt op til fire hundrede

at de seneste forøgelser blev vedtaget her i folketinget regeringen lægger simpelt hen op til at skyde gråspurve med kanoner på denne baggrund må jeg konkludere at dette lovforslag rammer ved siden af skiven det er simpelt hen et overflødigt lovforslag og det er ude af proportioner vi skal i stedet fortsætte med effektive vejkontroller så vi afslører de brodne kar i branchen danske som udenlandske der helt bevidst omgår reglerne for at tilrane sig konkurrencefordele venstre kan ikke støtte lovforslaget men hvis den situation skulle at ministeren under udvalgsbehandlingen ønsker en forhandling om fjernelse af tidsler i det her lovforslag så møder vi naturligvis gerne

inden for skiven og at der er proportionalitet i det her forslag sagen er jo den at dem der skulle finde på at køre

finde på at snyde med køre hvile tids bestemmelser og andet skal have en straf

da vi ændrede lovgivningen for et års tid

reglerne ikke var blevet ændret siden nitten firs

det var et skridt i den rigtige retning

derfor har man altså fra regeringens side fundet

proportionalitet den proportionalitet som venstres ordfører siger at der ikke

al den stund at man

mindre alvorlige hvad der er alvorlige og hvad der er meget alvorlige sager

det bliver en mere rimelig bøde afhængigt af hvad for en forseelse der er lavet netop cabotagespørgsmålet

danske chauffører mister arbejdet og det bliver umuligt for danske vognmænd at holde liv i deres forretning der skal det være sådan at de aftalte regler der er om cabotage i hvert fald bliver overholdt der

side rigtig glade for venstres kvittering for at vi har gjort noget i

er et skridt i den rigtige retning det er noget den her regering har sikret det er godt

folk ikke har haft respekt for det bødeniveau og det er det vi tager alvorligt nu

forslaget er inden for skiven og der er proportioner

er en folkeparti vil være med til

det tager det her lovforslag slet ikke stilling til det tager ikke stilling til

vi havde så mange udenlandske lastbiler til at ligge og køre organiseret cabotagekørsel

og der er en række situationer hvor man måske kunne sige at

uden for skiven som jeg tror det var venstres ordfører der gav udtryk for men der hvor der så virkelig er tale om

er vi helt på det rene med at vi skærper sanktionsniveauet i form af nogle meget høje bøder

i og med at cabotagekørsel for busser vel er ikkeeksisterende lov om buskørsel er jo reguleret i en anden eu forordning og det er noget af det vi også gerne være med til at kigge på under det fortsatte udvalgsarbejde altså om det egentlig er rimeligt at vi overhovedet

i den del af lovforslaget

positive over for regeringens bestræbelser på at bekæmpe ulovlig cabotagekørsel det er vi helt enige i

løser problemet det løser problemet i forhold til at give nogle meget høje bøder

dem der snyder det er vi med på men jeg håber også

at vi kigger lidt på bagatelgrænserne i forhold til danske vognmænd det er jo

vi mener faktisk at det vil medvirke til at rydde op i underskoven af useriøse vognmænd og chauffører som jo påfører deres kolleger en unfair konkurrence og som langt hen ad vejen også deltager i

på de danske landeveje vi mener i høj grad at lovforslaget vil have en præventiv og afskrækkende effekt i og med at man nu forhøjer nogle af bødestørrelserne men vi mener selvfølgelig også at det skal følges op af en effektiv kontrolindsats i stil med den som vi jo i enhedslisten sammen med regeringen har besluttet for området for cabotagekørsel

afsat to gange ti million kroner plus syv en halv million kroner for årene to tusind og tolv og to tusind og tretten det vi måske synes vi mangler i lovforslaget

mange gange ulovlige kørsel ikke mindst

om jeg så må sige næsten vasker deres hænder når vognmændene eller chaufførerne

man indfører med lovforslaget tre bødekategorier nemlig mindre alvorlige alvorlige og meget alvorlige og man forhøjer

til femogtredivetusind kr og så indfører man en ny

vi bemærker os også at det er nævnt i lovforslaget at

bøderne faktisk fordobles eller tredobles i i tilfælde med skærpende omstændigheder

synes jeg rigtig godt argument

lidt forundret over bemærkningernes tre tre fem

tre tre fem og bødeniveauet

en alvorlig forseelse hvilket det i høj grad også er men jeg forstår ikke at den ikke bliver kategoriseret som en meget alvorlig forseelse

hvis man kører rundt helt uden bevis for det man er i gang med så synes jeg godt nok

at der foregår alt muligt ikke mindst

bødestørrelser man fastlægger for nogle af de andre forseelser i i det pågældende afsnit i bemærkningerne

om sted og dato for overtagelse af varer og

til femtentusind kroner og i kategorien alvorlig forseelse

må være en større formodning for at der udføres ulovlig cabotagekørsel når disse oplysninger ikke fremgår af brevet derfor forstår jeg ikke at det ikke tilhører kategorien meget alvorlige forseelser

videre med de korrektioner og afvigelser der nu måtte være når man snakker buslov men vi konstaterer

man stadig væk kategoriserer

kørsel uden tilladelse udlejning uden tilladelse ulovlig anvendelse og

i området for buskørsel jo i høj grad lægger vægt på at

inde i busloven det synes vi er godt branchen har jo henvendt sig og diskuterer

venstres ordfører var også inde på det men hvad er egentlig bagateller jeg har den oplevelse at bagateller jo lynhurtigt sættes i system

inden for vognmandserhvervet og jeg vil opfordre regeringen til ikke at bøje af

fast grund under fødderne når vi skal sætte ind mod

det har vi i liberal alliance svært ved at se nødvendigheden nødvendigheden af i hvert fald på det generelle plan

vi deler således dtls opfattelse af

der ikke siden marts to tusind og tolv har været hændelser såsom et øget antal overtrædelser eller en stigning i grovheden af overtrædelserne der kan begrunde nye bødeforhøjelser desuden noterer vi os at man i høringssvarene oplyser at de fleste bøder for ulovlig cabotagekørsel ifølge politiet gives for mindre alvorlige overtrædelser hvor der er tale om administrative fejl

der bør være meget stor forskel på om vi er i det felt hvor det handler om sjusk

at berige sig selv

lovforslaget jeg synes som sagt at man bruger for stor en fluesmækker på det her område og vi kan ikke støtte lovforslaget i

lavt betalte chauffører og tager noget af markedet

lidt tvivlsomt om de regler nu også bliver opfyldt

og bryder man loven skal man også have en straf

konsekvens der skal være en bøde men det som

regulerede bødestørrelserne og de bødestørrelser der nu lægges op til mange tusind kroner vil ikke alene

det ikke har nogen egentlig betydning for selve det trafikale og selve cabotagekørselsdelen så der er en manglende kant i

er en bagatel og hvornår det er en egentlig lovforseelse der skal straffes med en høj bøde

jeg kan forstå på det underliggende materiale at det er fordi man ikke mener at man kan forskelsbehandle

på busområdet så jeg synes samlet set at det her lovforslag er for vidtgående det vil være

markant ændring over for vognmændene en for hård straf

uden for skiven og selv om der også findes køre hvile tids skiver

kort

undrer det mig lidt at man tilsyneladende stiger ned fra den position når det handler om sikkerhed på vejene når det handler om at sikre at

ordentlige køre hvile tids bestemmelser at der ikke bliver snydt med cabotagereglerne

ikke noget man skal tage alvorligt er det konservative folkeparti

at indføre en ny og meget markant hævelse af bødestraffen

to tusind og tolv altså hvis jeg havde syntes og hvis det konservative

havde syntes at bøderne skulle stige så

af de ti år vi sad i regering der tilpassede vi dem løbende og det har vi så senest gjort i to tusind og tolv nu skriver vi to tusind og tretten er der så behov for en ny stigning nej

ting der ikke påvirkede den egentlige trafikale sikkerhed der synes jeg ikke det er rimeligt at man

der synes jeg godt der kunne være en bagatelgrænse

at beskytte vognmændene er fuldstændig forkert det er chaufførerne

dem der begår den ulovlige handling der skal drages til ansvar sådan må det være

går for vidt og at man straffer for nogle ting det ikke

hvad der skulle til for at dæmme op det blev nedsat af min

tilbage i august to tusind og tolv

til at komme med nogle forskellige anbefalinger

været inde på men busser

tilfælde er tale om erhvervsmæssig vejtransport der kræver

også ændringer i busloven desuden gælder

at måde vi laver bøderne på

i dag har vi kun to kategorier mindre alvorlig

der bliver øget men mange af dem bliver altså mindre end i

for meget alvorlige overtrædelser

titusind og femogtyvetusind kroner alt efter karakteren ud over

ramme social dumping

indføre mere proportionalitet i bødeniveauet

eksempel være at der i dokumentationen for cabotagekørslen mangler oplysninger om navn og adresse eller en underskrift fra afsenderens side den

femogtredivetusind kroner et eksempel på det er hvis man udfører mere end tre cabotageture på syv dage det

tale om skærpende omstændigheder det vil betyde at bøderne vil kunne fordobles eller tredobles

jeg forventer således at en skærpelse af bøderne sammen med en øget kontrolindsats som politiet gennemfører og øget information

have en ganske effektiv præventiv effekt

generelt meget svære at kontrollere og giver i praksis anledning til ganske vidtstrakte muligheder for at udføre cabotage

ændre reglerne så det bliver nemmere at dæmme op for snyd og misbrug

al tidligere praksis på det her område så vi fastholder fra regeringens side at bus og gods skal ses i sammenhæng

om vi kan diskutere spørgsmålet om bagateller der er nogle der har nævnt at der er enkelte bagateller vi bør kigge nærmere på

sin tale er at vi skal have en effektiv kontrolindsats

ønske om at drage speditørerne yderligere til ansvar

komme efter speditørerne jævnfør straffelovens § tre og tyve kan man i dag

er allerede sket så det er muligt om end det

på at når man idømmer chaufføren en bøde idømmer man også vognmanden en bøde

jeg også forstår at enhedslisten er optaget af men som sagt

tre hundrede og fem og tres dage om året

at der er meget kreativitet på det her område og derfor skal vi hele tiden flytte vores fokus for at sørge for at vi så lukker det næste hul jeg er enig i at det er svært og besværligt men jeg mener sådan set

systematisk medvirker til overtrædelse af blandt andet cabotagereglerne det er derfor vi

grad drages til ansvar det er rigtigt at der selvfølgelig i straffeloven er en bestemmelse om medvirkeansvar og

det er også den ministeren henviser til men i hvor stort et omfang

er jo en klar opfattelse af at det er i meget meget begrænset omfang også af efterforskningsmæssige hensyn

godsejeren forstå mig ret den der har det gods der bliver sendt med lastbilen et problem hvis sådan et vogntog pludselig bliver tilbageholdt fordi man så skal ud at hente sin last og have den omflyttet til en anden

også handler om speditøren

nu synes jeg ikke vi skal gengive hvad der står i straffeloven og skrive det ind i loven altså at straffeloven

bevisbyrden og der har vi jo i samarbejde med enhedslisten

så vi får gjort noget ved bagmændenee for det er i virkeligheden hele det netværk vi skal i gang med at trævle op

mener at der også må være tale om proportionalitet

man skal være opmærksom på at hvis man tilbageholder trækkeren altså

svarer til mere end den bødestørrelse man i sidste ende ville kunne få ud af det

vi har også tidligere drøftet det og det har også været en del af

men det er altså ikke uproblematisk hvis det er helt uproportionalt i forhold til bødestraffen

ude og snakke med chaufførerne at de kommer i virksomhederne

også fra bagmandspolitiets side søger at kigge tilbage i

bødestørrelsen også betyder noget er at incitamentet bliver mindre jo hårdere man kan blive straffet for det vi tror på de økonomiske

se hvor lastbilen har opholdt sig

står vi langt stærkere i forhold til at se hvor lang

men det er ting der er på vej og det tager selvfølgelig noget tid for det er nødt til at være europæiske regler

og dermed en nedgang i indtægten for post danmark dette betyder at post

skal på finansloven og skatteyderne dermed skal betale med ændringer i postservicen skal der således findes en balance mellem at post

fortsat kan hvile i sig selv og hensynet til befordringspligten så alle husstande i danmark kan få samme postbesørgelse til samme pris uanset hvor husstanden befinder sig det er en rigtig god solidarisk ordning med den politiske aftale af juni to tusind og tretten ændres organiseringen af postbetjeningsbutikker således at

der kan tilbyde grundlæggende postservice der er også tale om at ministeren med tilslutning

af omdelingsdage ligesom der kan ske en justering af serviceniveauet for b breve der er en særlig udfordring ved betjening af mindre øer egentlig burde der ikke laves negative særregler i forhold til andre husstande i landet men

kunne opnås i aftalen var differentiering i forhold til hvor mange husstande der er på en ø

tilbydes samme service som resten af landet ydes der en økonomisk kompensation men på sigt bør alle husstande også uanset om det er en husstand på en lille ø have samme postbesørgelse med aftalen og de ændringer der er

postbetjening det er positivt udfordringen er jo den og det kender vi alle sammen

færre breve end vi gjorde tidligere jeg var for nylig af sted på efterårsferie og jeg foreslog mine døtre at vi skulle sende postkort hjem til bedstemor og bedstefar og de sagde jamen far kan vi

det er simpelt hen den nye måde vi kommunikerer på vi sender ikke så mange breve som vi gjorde tidligere vi sender flere tekstbeskeder vi sender e mails

vi vil have et postvæsen der også er rentabelt i fremtiden

vi selvfølgelig nødt til at tage bestik af det

de passer bedre til nye udfordringer som det er blevet nævnt

er der jo muligheden for at man kan arbejde

fem omdelingsdage men godt nok med seks servicedage

mulighed for at de såkaldte b breve som vi alle sammen kender

er ikke så hurtigt fremme og det er positivt at man får den mulighed det gør at man fra post danmarks side kan køre en mere rentabel forretning som også venstres ordfører var inde på lægger man om så

også venstres ordfører var inde på at

med øsamfund og og mindre tæt befolkede områder jeg vil gerne her på folketingets talerstol sådan

et partiinternt anliggende

vi har drøftet nogle af de her ting om øsamfund og andet

vi er meget optaget af også fordi mystiske forskere

kerer sig meget om øsamfundene og vi kan høre på den måde han talte

har både den tidligere transportminister herre henrik dam kristensen og jeg selv kunnet berolige folk med at venstres meget engagerede ordfører på det her område herre flemming damgaard

efterladt med dårlig service så det

lever simpelt hen op til selveste herre flemming damgaard larsens standard øsamfundene kan være trygge

i virkeligheden

anholde den bemærkning som ordføreren kom med

med det her lovforslag sikrer at der alle steder i det danske rige er samme postbetjening gælder det også for de der småøer over det hele

har været meget aktiv med at varetage de her interesser

at det kunne blive en endnu bedre service nu vil jeg heller ikke holde mig tilbage

at rose enhedslistens dygtige ordfører på det

vi ikke sidder og sygner hen og og glemmer at fokusere på kvalitet enhedslisten er der altid til at bide os bagi og sikre en bedre service så

som andre har været inde på var det nok det højest opnåelige inden for de rammer vi har vi har i de senere år set faldende brevmængder på grund af øget digitalisering og det er selvfølgelig

at fjerne noget af indtægtsgrundlaget for post danmark det har været nødvendigt med de her justeringer selv om vi som flere andre også godt kunne

man havde fået en endnu bedre postbetjening men vi mener det her

blev tilgodeset så de stadig væk har god kontakt med omverdenen i form af fornuftig

en aftale der gør at post danmark kan fortsætte og stadig væk drive en

været en endnu bedre aftale men

en afvejning af de muligheder der var

to tusind og ti hvor vi lavede den nuværende postaftale

formentlig vil der komme endnu færre breve i de kommende år fordi danskerne og det offentlige og virksomhederne vil bruge internettet endnu mere på bekostning af gammeldags post

vi hele tiden skal skære til og lave om

forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose fagforeningerne og ledelsen i post danmark min opfattelse er at man løser udfordringerne i samarbejde og på en konstruktiv måde det synes jeg er flot og det vil jeg gerne

række områder frem mod to tusind og seksten for det første udvides omdelingstiden for såkaldte b breve fra tre til fire dage for det andet kan post danmark få lov til ikke at uddele

for det tredje mindskes antallet af selvstændige posthuse

for eksempel i forbindelse med et supermarked også har postbetjening

skjul på at hvis de her muligheder tages i brug frem mod to tusind og seksten

en serviceforringelse men det er det der skal til for at post danmarks økonomi hænger sammen og for at vi stadig væk kan have befordringspligt så alle danskere kan få post i brevsprækken

og det har selvfølgelig en konsekvens for hvad der er råd til af service i post danmark samlet set kan radikale venstre støtte

vil og som vi godt kan være meget betænkelige ved er

i form af ændringer af bekendtgørelser og den slags ting kan godt se at trafikstyrelsen

men der er tale om at transportministeren bemyndiges til

faktisk at det bør foregå efter forhandlinger i folketinget

vi taler jo netop om postbefordring

så at sige en slags forsyningsvirksomhed

også derfor man har befordringspligten som gør at alle danskere

på nogle rimelige

for en postbefordring vi vil have i det her land det bør besluttes

af transportministeren ud fra en

til befordringspligten at post danmark jo skal drive virksomheden nu

glæder sig over at befordringspligten fortsætter ja det

er en tilbagegang i postmængderne som gør at det at det jo giver

problemer rent økonomisk for en virksomhed som skal overleve på kommercielle vilkår og som ikke må modtage offentlige tilskud

drive post danmark på kommercielle vilkår vi mener faktisk et offentligt ansvar at drive postvæsen af høj kvalitet for alle borgere i det her land herunder også de ældre mennesker som ikke er på internettet som ikke

verden det fremgår af høringssvaret fra ældre sagen at af de over fem og tres årige er der trehundredetusind der ikke

af de over fem og halvfjerds årige er det halvdelen

prøvet at være på nettet det synes vi er altså er et

små sko når man kan begynde at foreslå at beboerne på øerne selv skal betale de brevkasseanlæg der skal opstilles hvis de hvis de ønsker sådan et opstillet på kajen det er godt nok små sko det er ikke kvalitet

med det her lovforslag tale om serviceforringelse der er tale om at a breve til private først skal omdeles tirsdag hvis de er indleveret

en dags længere ekspeditionstid antallet af betjeningssteder reduceres i hvert fald

vist omfang med syv hundrede nye postkiosker som jeg foretrækker at kalde dem men hvordan er det lige

betjene posten vil man stille krav til personalet

tavshedspligt i forhold til hvad det er for noget post folk modtager

personalet de steder hvor man har tænkt sig at lave

så er der hele post til døren ordningen

sommerhus i en tre fire fem måneders periode

de ikke længere få post til døren på trods af at de

manglende mobilitet eller hvad det nu kan være der

post danmark nu skal forbedre sit resultat med otte

det er efter vores mening illusorisk hvis man vil have en befordringspligt

man kommer til at diskutere om ikke det offentlige skal ind og understøtte den her virksomhed hvis vi vil have postbefordring af høj kvalitet til alle danskere i alle dele

egentlig burde der ikke laves negative særregler i forhold til andre husstande i landet

kunne opnås i aftalen

differentiering i forhold til hvor mange husstande der er på øen og hvor der ikke tilbydes samme service som i resten af landet

men på sigt bør alle husstande også uanset om det er en husstand på en lille ø have samme postbesørgelse kan herre henning hyllested bekræfte

hvis man skal se perspektiverne i det

jeg kalder en nedadgående tendens for post danmark

og uden offentlige tilskud

og det ved jeg godt at man måske ikke skal når man står talerstolen tror herre flemming damgaard larsen selv på at man får vendt udviklingen i

og gøre plads så post danmark kan blive mere effektivt alle andre virksomheder må selv tilpasse sig de må optimere deres drift finde på nye produkter gøre sig lækre over for kunderne holde omkostningerne i ro tænke nyt og langsigtet og så videre det kender vi jo alle sammen men dette gælder tilsyneladende ikke post danmark der heldigvis har forligspartierne til at lave en

skræddersyet ramme for virksomheden så den ikke selv behøver at arbejde lige så effektivt og lige så konkurrencedygtigt som alle andre virksomheder jeg er simpelt i tvivl om om post danmark deler breve ud eller om post danmark deler reklamer ud når post danmark beder om fire dage til at dele b breve ud virker det unægtelig som

og tager reklamerne med til at postbuddet deler reklamer ud

ministeren egentlig ikke er enig i at det må være alle forsendelser der bidrager til omkostningsbilledet af post danmarks helt enestående og landsdækkende distributionsnet med dette lovforslag bliver portoen jo sat op fremover skal fru hansen betale

kroner for et b brev og ni kroner for et a brev samtidig

at post danmark gerne bringer sine adresseløse forsendelser ud for omkring tredive øre fru hansen skal altså betale tyve gange mere

den adresseløse forsendelse for at få bragt sit b brev ud sammen med den adresseløse forsendelse

vi så lægger til at

har påvist at priserne for en almindelig pakke på en to

omkring os og at produktivitetskommissionen har vist at

ja så mener vi faktisk at billedet af den fraværende konkurrence er så tydeligt

at ledelsen og vi som det politiske system må sørge for at post danmark bliver så effektivt og rationelt drevet som overhovedet muligt

så meget som muligt sådan at de får

som ordfører er vi nu også meget store tilhængere af

i det her lovforslag om at vi vil have en befordringspligt uden offentlig støtte vi vil gerne have at

e mails elektronisk post digitalisering

et brev uanset hvor man bor i danmark

en solidarisk model den her aftale handler om at b brevene

får ministeren en mulighed for jeg håber ikke det bliver nødvendigt

breve om mandagen det gælder altså ikke virksomheder

de private først får brevene om tirsdagen

kommer færre post danmark posthuse

alle ydelser og faciliteter dem bliver der færre af til gengæld kommer der flere miniposthuse

der er udfordringer med at

har vi også været grundigt omkring

får en så god betjening som muligt

fordi der er den her nedgang i omsætningen i post danmark og dermed lidt færre penge at gøre godt med men jeg synes det er en god og ansvarlig løsning der er fundet og vi vil da gerne medvirke til at gøre den endnu bedre hvis enhedslisten som

og at det er vigtigt at post danmark er transparent i alle deres forhold

som politikere kan følge med herunder at den reelle økonomi der er forbundet med de forskellige forretningsområder lægges frem

så de afspejler virkeligheden på det marked som post danmark dækker vi gør jo det her

brevmængderne ingen tvivl om det men det korte af

på et marked uden eneret bør klare sig

præcis som alle mulige andre aktører gør på et liberaliseret marked og det får de også mulighed for med den her revision af postloven

være parat til at anerkende at det nok vil kræve et tilskud til post danmark og dermed

med dogmet om at post danmark skal drives på kommercielle vilkår og ikke

offentlige tilskud eller vil en bedre postbetjening

forringer servicen på andre områder

er et tillæg til aftalen tilbage to tusind og ti om en sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked aftalen er optrykt som bilag til lovforslaget hvis det skulle interessere nogen der er tale om små ændringer af postloven som har til formål at tilpasse loven til udviklingen på postmarkedet herunder ikke mindst sikre

den landsdækkende befordringspligt i perioden to tusind og fjorten

seksten uden offentligt tilskud hvilket også indgik i debatten lige før

mindre ændringer og præciseringer i postloven

er det hensigten at transportministeren fremover administrativt skal kunne udmønte nye politiske aftaler og politiske aftaler indgås af politiske partier i folketinget om en opfyldelse af befordringspligten forudsat at den udmøntning holdes inden for lovens rammer aktuelt vil bestemmelsen efter lovens vedtagelse danne grundlag for

færre omdelingsdage justering af serviceniveauet

af postbetjeningssteder som de tidligere ordførere har været inde på

post danmark kan varetage

postservice hvor der ikke ydes tilskud fra det offentlige

hvilket blandt andet indebærer at også beboerne på de mindste øer fremtidigt er sikret økonomisk kompensation for begrænsningerne i postservicen

der sker i henhold til en forudgående kontrakt det er for at

det belagt med straf hvis postvirksomheder og distributionsvirksomheder ikke overholder de ordensmæssige krav til omdeling af deres forsendelser

post danmarks ledelse og fagforeningerne for at bakke op om

helt herre andreas steenbergs tilgang til

det arbejde fagbevægelsen og post danmark har lagt i at finde på gode løsninger også for medarbejderne i post

forhold til enhedslistens bemærkninger under behandlingen

at ændre bestemmelserne via en bekendtgørelse uden om folketinget

næsten alle folketingets partier skal indkaldes og være nødt til at lave et nyt politisk forlig

enhedslistens ordfører synes vi går i meget små sko når der er mange ting vi

som jo ikke på samme måde er

og stadig væk

udvikling går i stigende grad mod digitalisering og der må man sige at danskerne bare har været ufattelig gode

sig ind i den digitaliserede verden og derfor er der også

også være nogle begrænsninger jeg synes sådan set det har været udmærket at få postkassen

jeg kan godt hente min post i skellet ud

det har betydet en enorm effektivisering og måske også en aflastning for de postbude der er ude at dele breve ud så jeg synes ikke vi går i små sko vi prøver at

til den fremtid de går i møde så vi stadig væk har et post danmark der sørger for

opmærksom på en af de bemærkninger dansk erhverv er kommet med

skal være opmærksom på at der

omkring post danmark men post danmark skal

være i tvivl om hvad post danmark er for en virksomhed de deler breve ud ja

samtidig med at de deler direct mails ud og alle mulige andre ting så derfor er det meget vigtigt at ministeriet er obs på at der er en fair og lige konkurrence så man ikke fra postens side udkonkurrerer private distributionsfirmaer som ikke får får støtte

godt bede ministeren svare på hvad ministeren kender til post danmarks prisfastsættelse på adresseløse forsendelser

også godt høre om ministeren kan være enig i at alle forsendelser selvfølgelig skal tage lige del i omkostningerne ved post danmarks landsdækkende distributionsnet når der prisfastsættes det er ekstremt vigtigt at en regering sørger for lige vilkår

levere i en butik eller noget andet så det er et andet distributionsnet post danmark har

udstyret med befordringspligten og skal komme og i selv den yderste afkrog på den

det er lidt i forlængelse af den

som ligger til grund for det her lovforslag og som udmønter

jo forstå at nogle af forligsparterne er ved at få kolde fødder i forhold til postbefordringen på de små øer

vi er

nogle af de private distributører ud af markedet

er det rimeligt at forestille sig at man kan have så stor

om man går ud med breve og så tager en forsendelse med eller

omvendt som jeg også sagde i min ordførertale er der ikke grænser for hvor stor forskel der skal være

postvæsenet skal kunne putte med sin omkostningsberegning

skal være opmærksom på at der hviler nogle særlige pligter på post danmark

er interesseret i fordi vi kan se at det

der kan vælge kun at fokusere visse steder

det debatten går på og det der er vores ønske er at sikre at de private brev og pakkedistributører ikke udkonkurreres af et post danmark der bruger et overskud fra monopolvirksomhed

produkter altså uddeling af andre breve adresseløse forsendelser reklamer og lignende

danskere får adgang til post jeg

kan få

at det er et åbenlyst konkurrencemæssigt problem

have gennemskuelighed jeg vil gerne have transparens

gerne have at offentligheden kan se de regnskaber

overflytning af overskud ikke sker

siden er blevet fordelt til en lang række

broderparten af de næsten hundrede milliard kroner er gået til kollektiv trafik så man må sige at der under den tidligere regering

sat gang i historiske investeringer inden for den kollektive trafik et af de projekter der

i den forbindelse nød var at vi i januar to tusind og ni aftalte at afsætte

en milliard kroner som statsligt bidrag til en forbedring af den kollektive trafik i ring tre korridoren vest for københavn med trafikaftalen fra juni to tusind og tretten blev igen i den brede kreds

afsat yderligere to hundrede og to og halvtreds millioner statslige kroner til anlæggelse af en letbane i korridoren desuden er der nu indgået en aftale om letbanens anlæg og drift

region hovedstaden og hele elleve kommuner på vestegnen lyngby taarbæk gladsaxe herlev rødovre glostrup albertslund brøndby høje taastrup hvidovre vallensbæk og ishøj

regionen bidrager med ni hundrede og en og halvfems million kroner til anlæggelse af letbanen mens de involverede kommuner tilsammen bidrager med en

milliard kroner dermed bidrager staten med fyrre procent af anlægsudgifterne regionen bidrager med seks og tyve

der er altså tale om et tiltrængt og meget bredt funderet projekt der vil gavne rigtig mange borgere i form af et bedre kollektivt trafiktilbud på tværs af fingrene i københavns fingerplan den syv og tyve

vil desuden give mulighed for mindre trængsel på vestegnens befærdede veje ved at flere af de rejsende af egen fri vilje og det er vigtigt kan vælge den kollektive transport

et attraktivt tilbud letbanen vil også skabe grobund for fornyelse af en række byrum med bedre og mere attraktive forhold for både de bløde trafikanter og de handlende i hele ring tre korridoren med lovforslaget fem og tres

anlægge og drive letbanen kort sagt vi giver med

folketingets godkendelse og startskuddet til det store projekt tilsvarende projekter er på bedding i odense og aalborg hvor der også passagermæssigt er grundlag for letbaner det samme gælder jo i aarhus hvor man er endnu længere fremme i processen med hensyn til anlægsarbejdet i ring tre vil venstre kraftigt opfordre til at der planlægges med den kortest mulige anlægsperiode

optimal fremdrift i arbejdet desuden er det vigtigt at anlægsarbejdet tilrettelægges

generes mindst muligt det er i øvrigt et generelt princip som vi

fremtidige trafikale anlægsprojekter samt i forbindelse med ledningsarbejder der berører vejnettet vi skal forstyrre forstyrre trafikken på vejene mindst muligt

der optager vejbanerne og som derved skaber unødig trængsel og tidsspilde sammenfattende

letbanen i ring tre korridoren er et tiltrængt og visionært projekt

når banen forventeligt åbner i

det anslås jo at hele tretten til fjorten millioner passagerer

letbanen ved aarhus refererede jeg til at det er over fyrre år siden vi

i de største byer i danmark

fantastiske gamle klassiker af en film med ove sprogø og dirch passer som synger det her med at der kommer altid en sporvogn og en pige til det vækker jo gode minder

ikke nogen tvivl om at sporvogne

fremtidens sporvogne er en af de mere attraktive

sikrer en rigtig god mobilitet at flere vælger at køre fra a til b kollektivt det er noget der styrker miljø og klima når folk vælger at køre kollektivt frem for at tage bilen

også med til at minimere trængslen der kan jo være

i sådan en letbane det er rigtig rigtig positivt så fra socialdemokratisk side og også fra socialistisk

folketinget kan bakke op omkring det her forslag som ikke

arbejder med her på christiansborg

regionen og så os her på christiansborg hvor vi vælger at sætte gang i et projekt

en letbane fra lundtofte og så

og det er rigtig rigtig positivt at

som har været bekymret over at man ikke får det optimale ud af det fordi letbanen ikke slår et sving ind forbi

vi glade for at man med loven her lægger an til at der er den mulighed

altså op til kommunerne at finde den her finansiering og det går vi og krydser fingre for

noget der kan lade sig gøre for vi tror fra socialdemokratisk side at hvis man ikke

man så efterfølgende vil gå og ærgre sig gul og grøn over at man ikke fik gjort så det er altså vigtigt lige at få understreget men desværre kan vi altså ikke bare lige knipse

og finde pengene til det herfra

krisetider og derfor må vi vende hver en øre før vi bruger den men vi er glade for det her projekt i det hele taget

i kommunalvalgkampen men det her handler altså om at når man går i gang med anlægsfase og andet og ud at lave kontrakter med entreprenører så vil vi have en kontrakt

arbejdet har taget lærlinge ind praktikanter ind men også at der

vi ikke får social dumping vi bruger det

at sikre en ordentlig udvikling på det område så alt i alt

en helt fantastisk positiv sag at have i folketinget i det noget vi glæder os over og så lad os da lige igen mindes

i to tusind og ni hvor dansk folkeparti kæmpede for at få syv hundrede million

siden hen er der mange der gerne tage ejerskab til de her letbaner og det

nu efterhånden har set at det her

med den her bane i ring tre i københavn fra lundtofte til ishøj får

og forhåbentlig også tage noget af biltrafikken væk fra

og vende inde på hovedbanegården hver gang og det

et rigtig stort løft

københavn så vi kan få sporvognene tilbage i de store danske byer og få nogle af busserne ud på den

hospital med s togsnettet som det fremgår af lovforslaget

passagerer hvis kommunerne laver byudvikling langs letbanen og dens stationer på den måde vil letbanen give et løft til udviklingen i ringbyerne og hovedstaden som sådan den vil mindske trængslen den vil skabe en bedre sammenhæng mellem s tog regionaltog metro og busser fordi den udfylder et hul for de mange der skal rejse på tværs af ringbyerne og som i dag i princippet skal ind og vende

mens kommunerne og regionen betaler resten det betyder også at kommunerne har interesse i projektet og i at byudvikle langs banen hvis vi skal have flere over i den kollektive trafik er det afgørende at den kan konkurrere med bilen tidsmæssigt og at folk kan bo arbejde hente børn købe ind og så videre i nærheden af en station

jeg rigtig glad for at kommunerne har planer om at udbygge erhverv og boliger langs letbanen for det vil få endnu flere til at bruge letbanen og bruge det øvrige kollektive trafiknet processen herfra er at der bliver lavet en såkaldt vvm undersøgelse og når den er færdig skal vi vedtage en anlægslov her i folketinget i den her vvm undersøgelse bliver der lavet en analyse af et tilkøb omkring danmarks tekniske universitet hvor der efter radikal mening kan laves en meget bedre linjeføring partierne bag aftalen har aftalt at vi får undersøgt den alternative linjeføring og så må vi senest i to tusind og femten tage stilling til om vi vil lave den ændring det er radikale venstre meget positive over for

et gennemgående tema i argumentationen

at letbanen endelig ikke måtte tage plads fra bilerne men skal den kollektive trafik udbygges og kunne udfolde sig

kan det ikke undgås at den i i en vis udstrækning

vil tage noget af den plads som bilerne boltrer sig på og vel skal der være plads til alle trafikformer

derfor hilser enhedslisten naturligvis forslaget velkommen som jeg sagde og vi støtter det selvsagt vi ser det som det første af flere kommende letbaneprojekter i hovedstadsregionen som

håber at snart flere vil følge efter blandt andet en letbane i nordvestkorridoren som man kalder den midt på amager og til holmen og andre steder der er på nuværende tidspunkt tvivl om linjeføringen ved

dtu vi kan helt tilslutte os de bemærkninger som

nævnt her vi synes det er godt at der bliver set på det vi anbefaler at letbanen føres ind igennem universitetsområdet

for derved at øge passagergrundlaget betragteligt med adskillige tusinde studerende og ansatte mens passagergrundlaget ved en linjeføring på lundtoftevej er langt lavere og dermed får letbanen også en dårligere indtjening og vi vil også her henvise til det materiale som

det slag ind i selve universitetsområdet som

vigtigt er det også at letbanen kommer tættest muligt på de s togsstationer der passeres undervejs og heldigvis er det lykkedes at få letbanen

er forholdsvis langt mellem letbanen og stationen og den udfordring mener jeg man skal prøve at se nærmere på i planlægningen skal tillige indgå den bedst mulige koordination med fremtidige letbaneprojekter det gælder blandt andet den kommende letbane i nordvestkorridoren ligeledes er det vigtigt at indtænke de kommende stoppesteders design således at der er plads til et stort antal cykler

også vi er meget optaget af at der ved anlæggelsen

og efterhånden er det jo noget der går igen over alt og det

danske løn og arbejdsvilkår og at man får ansat et antal lærlinge i projektet som jo er et ret stort projekt

vi kan sådan set kun finde et problem med lovforslaget nemlig måske ikke overraskende at metroselskabet indsættes som som administrator og vi finder faktisk at med de dårlige erfaringer der er med metroselskabet gælder det om at begrænse metroselskabets aktiviteter mest muligt selskabet har simpelt hen ikke haft nogen heldig hånd med de opgaver det hidtil har skullet løse og vi skal derfor anbefale at letbanen i stedet overlades til for eksempel movia

vil være meget oplagt eftersom den jo er beliggende i movias

ministeren kan give en meget god begrundelse for at overlade letbanen til metroselskabet for vi kan altså ikke få øje på den ihukommende de problemer som metroselskabet har med dårlig ledelse og i det hele

enhedslisten har en række spørgsmål til projektet som vi vil rejse i udvalget

sløjfe ind omkring dtu og

kan jeg måske bidrage med et eksempel fra slagelse selv om det er i mindre omfang da universitetet blev lagt ned til banen steg studenterantallet med

tilgængeligheden for de studerende

os meget på sinde at de berørte lodsejere kompenseres i nøje overensstemmelse med lovgivningen

i denne sag med disse ord vil jeg meddele at

det gør jo at vi får flyttet nogle væk fra gader og stræder altså fra vejene så bliver der mere plads til dem som er afhængige af deres bil så alene det

er jo positivt og den kollektive trafik bliver bundet meget bedre sammen s togene bliver bundet sammem med metroen de regionale tog og busstationerne så samlet set er rigtig god idé med letbane på ring tredje der er så nogle ændringsforslag nogle ønsker rundtomkring

dtu svinget hvis man kan kalde det det

der også andre relevante

vi ikke får gennemført en letbane som

af ring tre og en letbane vil betyde et kvantespring for den kollektive trafik et sted

at nogle af de mennesker der i dag benytter sig af bilen på arbejde for eksempel i ejby et af de store industriområder der ligger på ruten vil få et alternativ som de ikke har haft før

nogle af de pendlere vi har pendlende fra kalundborg til københavn og

skifte og benytte letbanen videre og tyve

og at vi sådan set også leverer på den

er lidt udfordrende med de mange underleverandører men jeg er helt enig i den hensigt som enhedslisten men også socialdemokraterne nævner i

ring tre og nu

staten er involveret i

overgår det jo til kommune og region så staten

på begge løsninger det er jo ud fra et ønske om at se nærmere på

det betyde at hvis man bare vender stationen

kan man også levere stationsnærhed i herlev station det må vi jo kigge på efterfølgende det

opgave vil jeg lige gøre opmærksom på det vil jo kræve at projektet bliver yderligere fordyret liberal alliance nævner ekspropriationer og selvfølgelig skal vi overholde loven vi er

bliver taget som gidsel i den her proces og

at vvmer medmindre vi har finansieringen til efterfølgende også at levere en færdiggørelse af projektet

også at man kan se at der sker forsinkelser at der sker forsinkelser i forhold til at klagerne bliver inddraget

det er sagt er det dem der har erfaring med det her med at bygge metroer

jeg skal her afbryde mødet mødet genoptages klokken

og derfor er der lagt op til denne udvidelse fra ministerens side overordnet set er vi fra venstres side meget meget positive

vi mener generelt at at det der lægges op til

er rigtig godt vi vil nok i udvalgsbehandlingen spørge lidt mere ind til

konkret er ministerens

beføjelser og bemyndigelser er

vi synes at udbud er rigtig godt

vi stiller jævnfør det vi så senest vi

er men ligesom vi nok kan finde ud af at bruge fjernbetjeningen til tvet

har vi i stigende grad set nye internationale domænenavne som for eksempel

biz eller eu og på internationalt plan er

søge om og registrere nye domænenavne

i dansk lovgivning og derfor står vi her i dag hvordan de endelige regler og procedurerne

bliver ved vi ikke helt endnu men med dette lovforslag

vil vi sikre at den danske lovgivning kan rumme udviklingen uanset hvordan den bliver for selvfølgelig skal dansk lovgivning også omfatte andre domænenavne end dk det er sund fornuft den anden ting som

er at sikre rammerne for

den fremtidige administration af de danske internetdomæner

dk det vil vi gøre

ministeren mulighed for at forlænge en tilladelse til at administrere danske internetdomæner

domænerne vil naturligvis blive

gældende regler om udbud og offentlig høring det vigtigste er at vi som politikere og borgere kan være trygge ved at der er stabilitet og kontinuitet og sikre rammer for administrationen af de danske domænenavne

jeg overbevist om at vi vil fremtidssikre de lovgivningsmæssige rammer for internetdomæner i danmark i hvert fald i en årrække fremover og derfor

så det også kan håndteres inden for den når man nu ikke kan det i dag

i usa det hedder icann der står for at uddelegere de her domæner

er en lovgivning i danmark i dag som ikke kan håndtere at vi kan få de andre topdomæner så giver det jo ganske god mening at vi

meget mere at

ræson i at opdatere og justere rammerne for administrationen af internetdomæner i domæneloven ændringerne vil medføre at dansk lovgivning fremover også

men som ikke er blevet særlig tildelt danmark det kunne for eksempel være

vestervig vi synes det giver god mening at dansk lovgivning i dette tilfælde flugter med den internationale udvikling på området

registreret i danmark og hvem der ejer dem

i forlængelse af at et enigt folketing i december sidste år vedtog en lov om grunddata grunddata som giver offentlig adgang til en lang række data det vil vi gerne høre ministerens kommentar til og det kan for så vidt gerne være skriftligt enhedslistens anden bemærkning er ikke relateret til lovforslagets indhold men handler mere

hvordan internettet reguleres i danmark vi er stærkt kritiske over for at man på områder har lavet særskilt lovgivning som giver mulighed for at blokere domænenavne for det første er det på kanten af reglerne om censur og for det andet er det fuldstændig uden effekt i forhold til det som staten ønsker at beskytte borgerne mod at finde på internettet blokeringer af dns kan nemt omgås

derfor glade for at vi sidste år fik opbakning til at fjerne muligheden

som tidligere var opført i lægemiddelloven men der gælder stadig en særskilt regel i spilleloven som giver mulighed for at blokere ulovlige spil kriminalitet farlige lægemidler fildeling varemærkekrænkelser og ulovlige spil bekæmpes ikke ved at blokere for danskernes adgang til hjemmesider det bekæmpes i stedet ved at konfiskere ulovlige lægemidler i tolden ved at fjerne børneporno ved at kontakte dem som hoster den server hvor en side ligger og ved på lignende måde at gå til problemets kilde dns blokeringer er falske løsninger samtidig er det

en bekymrende tendens at det ofte foreslås som et værktøj til at løse problemer med alt lige fra stofmisbrug og varemærkekrænkelse

terrorisme internettet skal være frit og kriminalitet skal bekæmpes konkret ikke ved at blokere stadig flere hjemmesider

takker for den overvældende opbakning og så er det jo godt at dette vigtige lovforslag ikke kommer direkte i karambolage med det

næste punkt på dagsordenen er

første behandling af lovforslag nummer l tre og tres

ret til selvstændigt at udbyde tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser samt at erhvervsakademier og professionshøjskoler fremover skal varetage praksis og anvendelsesorienterede forsknings og udviklingsopgaver

at vi nu udvikler nye forskningsinstitutioner for det er universiteternes opgave men sådan at der opnås større forskningssamarbejde mellem erhvervsakademier og universiteter

udmøntes i praksisnære og professionsorienterede forskningsprojekter i samarbejde med erhvervsakademiet konkret indeholder lovforslaget en række elementer hvoraf jeg kort vil fremhæve de vigtigste pointer for det første indeholder lovforslaget nye overordnede fælles formålsbestemmelser for erhvervsakademier og professionshøjskoler for det andet lægger lovforslaget op til en revidering af erhvervsakademiernes bestyrelsessammensætning

og dermed understøtter udviklingen af en stærk erhvervsakademisektor hermed bliver det muligt for de enkelte erhvervsakademier at optræde mere selvstændigt hvilket venstre bifalder for det tredje vil lovforslaget ændre sammensætningen af de nuværende uddannelsesudvalg på erhvervsakademier og professionshøjskoler med henblik på at styrke en systematisk inddragelse af det aftagende arbejdsmarked i uddannelserne

for det fjerde fastsætter l tre og tres nye fælles og enslydende bestemmelser for erhvervsakademiernes

forsknings og udviklingsaktiviteter og dermed skærpes fokus på videnoverførsel til erhverv og professioner med henblik på at bidrage til fremme af vækst på det private arbejdsmarked og udvikling af den offentlige sektor

i dag er situationen den at fire og halvfjerds procent af unge i danmark vælger gymnasiet frem for erhvervsuddannelserne blandt andet fordi erhvervsuddannelserne opfattes som en uddannelsesmæssig blindgyde det er et alvorligt problem først og fremmest fordi vi i fremtiden vil komme til at mangle faglært arbejdskraft i produktionen i danske virksomheder men også fordi det skader den produktionsnære forskning der er helt central for udviklingen af erhvervslivet lovforslaget som vi behandler i dag vil bidrage til at sikre flere uddannelsesmuligheder samt et højere fagligt niveau på erhvervsakademierne og på professionshøjskolerne samtidig vil l tre og tres samlet set kunne bidrage til at øge incitamentet for de unge til at vælge en erhvervsuddannelse fremover ingen skal være tvivl om at venstre ønsker at styrke erhvervsakademiuddannelserne og derfor støtter vi som udgangspunkt lovforslaget jeg mener dog samtidig at der er god grund til at lytte til de høringssvar der er kommet som udtrykker en bekymring for dels at erhvervsuddannelserne akademiseres og mister den nære tilknytning til professionernes praksis

dels at en spredning af forskningsressourcerne vil føre til en uheldig udvanding af forskningsindsatsen venstre deler disse bekymringer men mener at vi med de justeringer og præciseringer der har fundet sted efter høringen

fra dag et haft som målsætning at gøre uddannelsessystemet mere smidigt og sammenhængende danmark har brug for praksisrettede uddannelser af høj kvalitet så de studerende bliver klædt bedst muligt på til at kunne begå sig på fremtidens arbejdsmarked derfor vil socialdemokraterne sikre en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor og vi vil sikre en styrkelse af erhvervsakademiernes profil som praksisnære uddannelses og vidensinstitutioner erhvervsakademierne spiller en afgørende rolle når det kommer til at forsyne samfundet og arbejdsmarkedet med relevante høje faglige kompetencer der er til gavn for dansk velstand og velfærd danmark kan som bekendt ikke altid på grund af sin størrelse konkurrere på

derfor er det centralt at opbygge faglige miljøer og videreudvikle uddannelser inden for de tekniske og merkantile områder som erhvervsakademierne har gjort siden to tusind og otte denne udvikling ønsker vi at fortsætte med lovforslaget vi opfatter det som et afgørende skridt i den rigtige retning i forhold til at kunne sikre den fornødne kvalitetsudvikling at uddannelserne tilrettelægges og udvikles i samspil med anvendt forskning og udvikling med fokus på de konkrete problemstillinger og

de forskellige professionsområder det vil der komme dygtigere og bedre dimittender ud af der vil med lovforslaget blive en tydeligere arbejdsdeling

undgår vi en ulige konkurrence mellem udbyderne erhvervsakademierne får fortrinsret til at udbyde uddannelser på det tekniske og merkantile fagområde og ret til et selvstændigt udbud der vil ikke fremover være krævet partnerskab med professionshøjskolerne vi ved at erhvervslivet efterspørger uddannet arbejdskraft kvalificerede medarbejdere er med til at tiltrække udenlandske virksomheder til danmark vi ønsker derfor at forpligte erhvervsakademierne og professionshøjskolerne på at de studerende viderefører ny viden til virksomheder og institutioner så de kan bidrage til nytænkning i den offentlige og også i den private sektor bestyrelsessammensætningen af uddannelsesudvalgene skal ændres så arbejdsmarkedet

på den måde synliggøres erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes funktion

i overgangsfasen nedsættes et vedtægtsudvalg der skal fastsætte regler for sammensætningen af erhvervsakademiernes nye bestyrelser så det glæder os socialdemokrater at være med til at lægge låg på flere års usikkerhed om erhvervsakademiernes rolle i uddannelsesbilledet socialdemokraterne og det radikale venstre kan derfor stemme for

foretages i to tusind og tretten og det er den evaluering

og loven er en praktisk udmøntning af den efter vores mening ganske udmærkede aftale hovedpunkterne i loven er at erhvervsakademierne får ret til selvstændigt udbud af tekniske

med oprettelsen tusind og ni blev erhvervsakademierne hægtet sammen med professionshøjskolerne dengang ønskede dansk folkeparti

selvstændige l tre og tres retter op på det

være steder hvor der er behov for at se på afgrænsningerne mellem hvad erhvervsakademierne skal og må og hvad professionshøjskolerne skal og må det vil give udfordringer og vi må i udvalgsarbejdet se på om der er hjørner der skal klarlægges det er godt med nye bestyrelsessammensætninger som kan give en mere målrettet bestyrelse det er godt med uddannelsesudvalg der skal styrke arbejdsmarkedstilknytningen der vil være kraftigt fokus på uddannelsernes konkrete praksisrettethed og arbejdsmarkedsrettethed

i uddannelserne og ude i virksomhederne det er vigtigt at den praksisrettede uddannelse

på forskningsbaseret viden jeg mener skolerne skal trække på viden fra forskningsinstitutionerne indgå i et samarbejde med forskningsinstitutionerne

et klart fokus på hvordan det sikres at ny viden omsættes til praksisnær undervisning det er helt afgørende for at vi får udviklet praksis

opretholde en bred dækning af undervisningssteder også i de tyndt befolkede områder samtidig peger evalueringen på at det giver udfordringer at opretholde kvaliteten på de små skoler det er afgørende at man får udnyttet institutionsakkrediteringerne som værktøj til at opretholde og udbygge kvaliteten jeg er sikker på at den her lov giver erhvervsakademierne nogle helt nye muligheder for at udvikle

nye uddannelser i konkurrence med produktionshøjskolerne det vil give en hel anden dynamik på området samtidig med at kvalitetskravene til uddannelserne naturligvis bliver fastholdt

frem til at følge udviklingen endelig vil jeg bare sige

afhængige af at kunne ansætte dygtige medarbejdere hvis de skal være konkurrencedygtige derfor er det meget tilfredsstillende at vi med dette lovforslag styrker rammerne for erhvervsakademierne så de kan udvikle deres faglige miljøer til

for både virksomhederne og forskningen forslaget vil blandt andet give erhvervsakademierne fortrinsret til at udbyde uddannelser på det tekniske og merkantile fagområde og det giver dem samtidig ret til et selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser uden at der stilles krav om at der skal være en partnerskabsaftale med en professionshøjskole på den måde kan vi bidrage til den positive videreudvikling af erhvervsakademiernes faglighed ved samtidig at lovfæste

erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes varetagelse af praksisnær og anvendelsesorienteret forskning er forslaget med til at sætte fokus på erhvervsakademierne og professionshøjskolernes forpligtelse til at overføre deres viden til virksomheder og institutioner og ved at ændre reglerne for bestyrelsernes og uddannelsesudvalgenes sammensætning kan vi fortsat sikre at arbejdsmarkedet inddrages i uddannelserne så arbejdsmarkedets parter kan være med til at påvirke uddannelserne for de mange dygtige medarbejdere som samfundet har brug for erhvervsakademierne skal ikke overtage universiteternes forskningsrolle men det er vigtigt for både erhvervsakademiuddannelsernes kvalitet og erhvervslivet at professionshøjskoler og erhvervsakademier også deltager aktivt i udviklingen af ny praksisnær viden viden som vi gerne ser

udviklet og omsat i samspil med arbejdsmarkedet og i samarbejde med forskningsmiljøer på universiteter og andre forskningsinstitutioner med lovforslaget styrkes således det frugtbare bånd mellem arbejdsmarked og uddannelse som erhvervsakademierne binder og samtidig sikrer lovforslaget

spørgsmål til lovforslaget før vi kan give vores endelige

anvendelsesorienteret forskning

det er blevet præciseret at professionshøjskoler og erhvervsakademier netop har praksis og anvendelsesorienteret forskning

vi er meget glade for at ministeren i høringsnotatet giver udtryk for at intentionen ikke er konkurrence mellem forskningsinstitutionerne

at sikre et samarbejde noget af det der så undrer os lidt i enhedslisten er at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne har en forpligtelse til at samarbejde med universiteterne men forpligtelsen er der ikke den anden vej og det skaber måske et lidt

følgelovgivning som følge af det her lovforslag hvori universiteterne

høringssvar derudover er

at det vil betyde en akademisering af uddannelserne og

at underviserne skal inddrages i udviklingsprojekter i den praksisnære forskning fordi det er det der bringer ny viden ind i uddannelserne og

sikrer at de studerende kan bringe

med ud når de skal ud på arbejdsmarkedet men underviserne skal selvfølgelig stadig være opdateret både didaktisk og pædagogisk det må ikke betyde at underviserne på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne nu kun skal være folk der kommer fra universiteterne og forskere det er meget vigtigt for de studerendes kobling til det arbejdsmarked de senere skal ud på

underviser kommende bygningskonstruktører og så videre

om den tekst i bemærkningerne der handler om undervisere betyder

er der uddannelsesudvalgene

de enkelte uddannelsesretninger er sikret en plads i uddannelsesudvalgene betyder lovforslaget at studerende og medarbejdere og aftagere får mindre indflydelse på studieordningens fællesdele

i forhold til bestyrelsessammensætningen

er er repræsenteret

på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne

medarbejderne og de studerende

tide at vi evaluerer professionshøjskoleloven og kigger på

er der ikke har fungeret i den det håber vi

at regeringen vil tage initiativ til at sætte gang i men til sidst

en akademisering for det tredje hvad betyder det eksterne flertal hvorfor har man ikke ændret det for det fjerde hvad er begrundelsen for at uddannelsesudvalgene ikke skal have indflydelse på studieordningen og for det femte kan man stadig ansætte undervisere

kommer fra det arbejdsmarked som de studerende skal ud

på det tekniske og merkantile område

er enighed om vigtigheden af at skabe de bedste rammer for at erhvervsakademierne kan forsyne samfundet og arbejdsmarkedet med nødvendige og relevante kompetencer på højt fagligt niveau akademierne har siden de første institutioner blev oprettet i to tusind og otte arbejdet målrettet på at opbygge faglige miljøer og udvikle uddannelser på de tekniske og merkantile uddannelsesområder disse områder er helt centrale for fortsat velfærd og velstand og det er områder der væsentligt skal bære den øgede tilgang til de videregående uddannelser evalueringen dokumenterer at akademierne har løftet opgaven og nu er etableret som selvstændige og uafhængige institutioner

ikke forstås sådan at vi så bare kan falde til ro sektoren skal fortsat udvikles men med lovforslaget ønsker vi at skabe et sikkert grundlag for den fortsatte udvikling for at undgå en ufrugtbar konkurrence mellem mulige udbydere ønsker regeringen også med

at tilvejebringe en tydeligere arbejdsdeling mellem akademierne og professionshøjskolerne erhvervsakademierne får med forslaget fortrinsret til udbud af uddannelser på det tekniske og merkantile fagområde og får samtidig ret til selvstændigt udbud af tekniske og merkantile professionsuddannelser uden det hidtidige krav om en partnerskabsaftale med en professionshøjskole

sætter vi også skærpet fokus på at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne har en særlig forpligtelse til at overføre viden til virksomheder og institutioner og dermed bidrage til at skabe innovation og udvikling i både den private og offentlige sektor

og professionshøjskolernes varetagelse af praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings og udviklingsaktiviteter inden for de relevante fagområder som institutionerne i henhold til deres formål har til opgave at forsyne med arbejdskraft og ny viden det er forventningen at erhvervsakademierne og professionshøjskolernes aktive involvering i relevante praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings

kommer til at foregå i et tæt samspil med det aftagende arbejdsmarked og i vidt omfang i konkrete samarbejder med de eksisterende forskningsmiljøer på universiteter og de øvrige institutioner det ses allerede på flere fagområder for eksempel inden for design business det velfærdsteknologiske område og det pædagogiske område universiteternes forskningsforpligtelse som flere har berørt er af en anden

og mere grundlæggende karakter end den som

lovfæstet for erhvervsakademier og professionshøjskoler og det er fortsat alene universiteterne der har ansvaret

ikke i samarbejde med universiteter kan tilrettelægge og gennemføre relevante

det sker allerede i dag i betydeligt omfang med pt cirka en hundrede og halvtreds igangværende phd forløb

for eksempel det pædagogiske og det sundhedsfaglige område

ændringer af reglerne for bestyrelser og uddannelsesudvalgs sammensætning ønsker vi at styrke en systematisk inddragelse af det aftagende arbejdsmarked og dermed også synliggøre erhvervsakademiernes og professionshøjskolernes rolle som bindeled mellem viden uddannelse og arbejdsmarked flere års usikkerhed om erhvervsakademiernes fremtidige rolle i uddannelsesbilledet er dermed afsluttet og der kan arbejdes videre

jeg har stor tiltro til at akademierne vil løfte opgaven så blev der spurgt til en række ting blandt andet fra enhedslistens side og jeg kan i hvert fald i forhold til de mere principielle spørgsmål sige følgende

det er ikke tanken at akademisere vores erhvervs og professionsrettede uddannelser tværtimod er ideen jo her at sikre at den evidensbasering vi gerne vil have af de her uddannelser

med afsæt i at man har udviklet praksisnær viden på de berørte områder altså at vi får en kobling mellem grunduddannelse i øvrigt også efteruddannelse og vidensudvikling i forhold til de

det er mit indtryk gennem de diskussioner der har været over længere tid at der er et meget bredt ønske både i folketinget og blandt aktørerne om at der sker en øget anvendelse af professionsrettet forskning og praksisnær forskning og at den

det er derfor vores opfattelse at det er helt afgørende at den så også i vidt omfang udføres på de institutioner og at de medarbejdere

professionsrettede og praksisnære forskning

i den her sammenhæng er lidt malplaceret for vi retter jo faktisk op på en hidtidig skævhed

lovfæster deres rolle

vil kræve et samarbejde som det også gør i dag og som blandt andet altså også foregår i et pænt omfang på

det pædagogiske område med særlig fokus på på læreruddannelse

man så stiller jeg har noteret mig at professionshøjskolerne selv har en ambition om at der skal være mange flere ansatte

undervisere som har en phd men det er ikke det krav

ansat på professionshøjskoler til at uddanne men selvfølgelig

hvert fald at man har et vist niveau

ikke sådan at vi forlanger at man skal være phd altså forskeruddannet

så er en selvstændig ambition for professionshøjskolerne at

så var der nogle konkrete spørgsmål i forhold til

sammensætningen af uddannelsesudvalg og rollerne som jeg ikke

i udvalgsbehandlingen men i forhold til spørgsmålet om

diskussion om hvordan balancen mellem interne og eksterne relationer i bestyrelser på

tro vi kan føre i mange forskellige sammenhænge men her tror jeg at

er meget glade for at vi har fået lavet den ændring

vi har her hvor vi fortsat sikrer en tæt kontakt til dem der skal ansætte

har været til sidste eksamen så jeg håber og tror på at

stemme for det her meget vigtige lovforslag og jeg ser frem til at svare på de

en højere kvalitet af ikkekommercielt tv i lokalområderne

ved at tilskudskronerne bliver fordelt på færre tv stationer herved vil de forskellige stationer have flere penge til at højne kvaliteten der stilles ligeledes krav om at programmerne er produceret af lokale for lokale lovforslaget lægger op til at der kun gives støtte til de programvirksomheder der reelt har et publikum

at lokal tv i højere grad

for lovforslaget er altså at rydde op i det brogede udbud af lokal tv kvaliteten er som sagt alt for svingende og der er eksempler på at folk

har modtaget tilskud for at sende udenlandsk tv produktion med religiøse produktioner som de køber i usa og så bare oversætter det har intet med lokalt fjernsyn at gøre tilskudsrytteriet skal stoppes og det bliver det heldigvis med dette forslag med lovforslaget håber vi

blive skabt synergi blandt landets lokalstationer som det er nu

til at lave kvalitets tv hvis vi derimod samler tv stationerne i lokale enheder vil der være råd til bedre udstyr ligeledes vil der være mulighed for at styrke den faglige dialog i fællesskab

kritikken er blandt andet gået på at vi med ministerens forslag mister det lokale islæt og de lokale ildsjæle

venstre ikke er tilfældet i lovforslaget står der nemlig sort på hvidt at sendefladen skal laves af lokale for lokale

vigtigt punkt i lovforslaget det sikrer at sendefladen får det lokale islæt det er vigtigt at vi fastholder det lokalt forankrede samtidig vil de lokale ildsjæle få adgang til langt flere kompetente folk som de kan sparre med lovforslaget lægger ligeledes op til at ikkekommercielt tv som er rettet mod personer med fysisk psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse vil kunne indgå i en særordning

en kritik ministeren heldigvis har taget til efterretning og justeret foreningen

høringen udtrykt bekymring for det begrænsede antal sendetilladelser vi er ligesom dem tilhængere af at ytringsfriheden ytringsmulighederne og det lokale demokrati er i højsædet ministeren har imødekommet denne kritik og har udvidet sendetilladelserne fra to og tredive til otte og tredive og det en justering venstre er helt enige i

generelt positive over for ministerens forslag det er jo også en del af medieforliget

skabe sig erfaringer med at arbejde med radio og tv mediet

understøtte ytringsfriheden og det er også med til at understøtte

er de lokale radio og tv stationer også et

begyndelsespunkt i den talentudvikling der gennem tiden har skabt stærke og professionelle radio og tv medarbejdere i danmark men lokalradio og tv området står ikke stille og med det her lovforslag gennemfører vi en længe ønsket reform af lokal tv

som også venstres ordfører var inde på

været stor enighed mellem alle partierne i medieforligskredsen om at det var urimeligt at en ikke uvæsentlig del af sendefladen på det licensfinansierede lokal tv blev anvendt til for eksempel at udsende amerikanske religiøse forkyndelsesprogrammer eller for den sags skyld andre udenlandsk indkøbte programmer

også været bred enighed om at der er behov for en tilskyndelse til at arbejde for en kvalitetsudvikling i programindholdet på de enkelte tv stationer landet over og med det her lovforslag skaber vi nu de nye rammer for at det kan lade sig gøre rammer der sikrer at lokale tv netop bliver rigtigt lokal tv skabt af og for de borgere som bor i de forskellige udsendelsesområder i danmark det vil fremover være en forudsætning for at få tilladelse og tilskud til lokal tv at tilladelseshaverne hører hjemme i det pågældende sendeområde og at tilladelseshaveren selv skal producere sine programmer sådan at programmerne altså er produceret fra og til og om og med befolkningen i lokalområdet

lovforslaget med udstedelsen af færre sendetilladelser også mulighed for et større støttebeløb per udsendelsestime og dermed også et grundlag

bedre kvalitet i udsendelserne ligesom et tættere samarbejde mellem de forskellige lokalredaktioner om de færre sendetilladelser gerne skulle føre til en stærkere og mere sammenhængende sendeflade på lokal tv samtidig stiller vi med lovforslaget krav om at de lokale tv stationers programmer skal have et vist minimumspublikum for at stationen fortsat kan have tilladelse til at sende og til at modtage

det er jo klart at lokale ikkekommercielle tv stationer som jo ofte anvender frivillig arbejdskraft på ingen måde skal leve op til seertalskrav som er urimelige men det er rigtigt og fornuftigt

er blot et minimum af publikum til de udsendelser som produceres for vores licenskroner endelig

foreninger hvis formål det er at producere ikkekommercielt tv

personer med fysisk psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse

alt i alt sikrer vi med l halvtreds bedre rammer for at producere ægte og godt lokal tv og socialdemokraterne kan naturligvis støtte lovforslaget jeg skal

på vegne af sfs ordfører herre ole sohn

opstramninger der sker og særlig glade for at der nu bliver mulighed for at få en støttepulje til foreninger der laver fjernsyn for mennesker

det hedder derfor kan dansk folkeparti støtte lovforslaget varmt vi ved jo der er en del mennesker som ser lokal tv

i den virkelighed skal vi prøve at sikre de lokale ikkekommercielle tv stationers fremtid det er baggrunden for forslaget det handler også om at sikre et stærkere krav om at programmerne skal have et lokalt indhold det vil sige at programmerne skal være produceret

og om og med befolkningen i lokalområdet og

tv stationer kan producere gode programmer som kan få en plads samtidig med at de nationale og internationale kanaler får en stadig større plads hos befolkningen derfor kommer tilskudsmidlerne til at blive fordelt på færre stationer og jeg synes vi har fået en god balance

fordeling på regionerne desuden synes

også det er rigtig godt at ministeren får mulighed for at give særlige tilladelser til foreninger hvor det handler om folk med en fysisk funktionsnedsættelse

psykisk eller intellektuel intellektuel funktionsnedsættelse

tilladelse generelt i stedet for at give det som en særrettighed til tv glad

vi kan godt lide mangfoldighed den anden ting er det her mystiske krav om at tingene skal produceres af mennesker hvis kroppe befinder sig fysisk i lokalområdet hvis de nu kan lave

hvorfor i alverden skal vi så stille krav om at

sig fysisk i det pågældende lokalområde det synes vi

er et rigtig fint initiativ men grundlæggende er der altså noget mærkeligt i at vi skal producere ind i

nogle søjler jeg har selv været direktør for en handicaporganisation i mange år

ikke se hvorfor mennesker i kørestol skulle have et særligt behov i forhold til mennesker som ikke sidder i kørestol

jeg synes det er meget bedre hvis vi i de generelle sendetilladelser som der bliver givet stiller nogle krav om at man skal ramme bredt eller hvad det nu kan være så jeg synes der er nogle takter i det her lovforslag som

det bliver vanskeligere at få lov til at få en sendetilladelse og

det her med at folk skal være fysisk placeret

skal have nogle helt særlige behov opfyldt de er

lige så mangfoldige og lige så forskellige som alle vi andre er

er rigtigt og så drejer det sig om at vi får denne særlige

rettet mod folk som har en fysisk funktionsnedsættelse

tv glad er jo netop nævnt som eksempel på sådan en tv station som jeg tror vi alle sammen synes er meget velfungerende og et meget positivt islæt i medieverdenen så det konservative folkeparti kan tilslutte sig

beslutningen indebærer at den nye lokal tv ordning skal rumme stærkere krav om at programmerne skal have lokalt indhold

en forudsætning for at opnå tilladelse og tilskud til lokal tv at programmerne er produceret fra og til og om og med befolkningen i lokalområdet tilskudsmidlerne vil endvidere blev fordelt

som derved får bedre mulighed for at producere tv fordi de får større tilskud forklaringen på det er jo at der er

til lokal tv og derfor er det ikke muligt at forøge tilskuddene til de enkelte tv producenter medmindre medmindre man altså indskrænker antallet af sendetilladelser det er et valg forligskredsen har

stilles krav om at stationernes programmer skal have et vist minimumspublikum for at stationen fortsat kan have tilladelse til at

og modtage tilskud bag ved det ligger der jo et ønske om at styrke demokratiet

og bidrage til at der kan

en egentlig demokratisk debat om forhold i lokalsamfundet

særlig støttepulje til foreninger hvis formål er at producere ikkekommercielt tv af og til personer med fysisk og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse det er jo

alle sammen kender og som jo ses af mange mennesker som ikke har funktionsnedsættelser af nogen art derfor er det også en station som henvender sig til bredere kredse men det er også et forsøg på at give de mennesker vi taler om her en mulighed for at identificere sig med det der foregår i et medie som tv langt størstedelen af de enkelte dele i beslutningen om en ny lokal tv ordning vil kunne gennemføres uden lovændringer men der er nogle elementer der forudsætter vedtagelse af nye bemyndigelsesbestemmelser i radio og fjernsynsloven det drejer sig for det første om adgangen til at fastsætte

bestemt antal mulige programtilladelser i hver enkelt region og for det andet om adgangen til at fastsætte

hjemsted i det pågældende regionale sendeområde for det tredje om adgangen til at fastsætte at tilladelseshaver selv skal producere sine programmer endelig drejer

adgangen til at fastsætte en særlig ordning

hvis formål det er at producere ikkekommercielt tv af og rettet mod personer med fysisk funktionsnedsættelse og psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse således at de kan opnå tilladelse til at udsende ved hjælp af de samme sendemuligheder som ikkekommercielt lokal tv i øvrigt benytter uden at skulle leve op til kravene om lokalt indhold og minimumspublikum jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en positiv behandling i kulturudvalget

kvitterer endnu en gang for den brede opbakning til